skatteministeren lovforslag nummer l to hundrede og seks og tyve

courage matthisen martin lidegaard

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af

klimaministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig energipolitisk redegørelse to tusind og atten af

ændringer på flakfortet skal føres tilbage hvilket vil være en bebyrdende forvaltningsakt for en virksomhed der har brugt millioner af kroner

men hvor der er en klagemulighed til miljø og fødevareklagenævnet og så er det altså også en sag hvor der har været en række misforståelser i pressen en af de historier som florerer er feks at slots og kulturstyrelsen har krævet lystbådehavnen lukket det er ikke rigtigt

korrekt at styrelsen i sin afgørelse af sjette april har krævet at ejeren af flakfortet retter op på en række ulovligheder det er også vigtigt at vide synes jeg at ejeren allerede i købsaftalen blev gjort opmærksom på

hvor en særlig restriktiv lovgivning derfor gælder og

ændring kræver en dispensation det stod udtrykkeligt i købsaftalen alligevel har det vist sig at ejeren har udført en række ændringer uden at ansøge slots og kulturstyrelsen har givet en lovliggørende tilladelse til en række af de her ændringer blandt andet toilet bade flugtveje industrikøkken varme og radiatorer

det drejer sig om moleanlæg bolværk fortøjningsudstyr og eludtag med videre

alternativ udformning eller placering det gælder for eksempel borde og bænke og grillplads men styrelsen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere om der er tale om store indgreb i det historiske

det er kedeligt at ejeren har valgt at tage den risiko jeg synes ligesom slots og kulturstyrelsen at det er vigtigt at så mange som muligt får mulighed for at

jeg har noteret mig at der er en dialog mellem slots

det er sagt er det også vigtigt at have blik for at flakfortet er et anlæg der kun kan blive vedligeholdt hvis der er aktiviteter på fortet der kan lokke folk derud hvis ikke der er aktiviteter på fortet

der intet indtægtsgrundlag og dermed heller ingen reel mulighed for at vedligeholde fortet staten vidste at aktiviteter på fortet var en forudsætning for at fortet blev vedligeholdt og at vedligeholderen ville kræve at det foregik på en sådan måde at det tiltrak blandt andet sejlere og turister jeg går ud fra at det også er grunden til at staten valgte at sælge flakfortet til en privatejet virksomhed som malmøkranen og ikke et museum flakfortet er som fortidsminde ikke det samme som en gravhøj på en gravhøj skal der være så få aktiviteter som muligt for at gravhøjen ikke bliver ødelagt mener ministeren ikke at det er i almenvellets interesse at sikre at der er aktiviteter på flakfortet så det ikke forfalder som det gjorde da staten ejede

at det var et fredet fortidsminde hvor en særlig restriktiv lovgivning gælder og

ændring kræver en dispensation så

givet tilladelse til en række faciliteter som jo gavner lystsejlerne moleanlæg

og det synes jeg er fair især i

firserne så jeg ved hvordan det er og det så ud før

vand og sjask og møg og ingenting så at der er nogle der har lagt nogle fliser og

så jeg synes man skulle tænke ekstra over det

mener det samme som som jeg

jeg gerne understrege at der er lavet faciliteter

kulturstyrelsen som har

om at når man har love og regler i dette land så bliver man nødt til at overholde dem det er der en god dialog om og jeg ved at slots

man har det godt og at det ser pænt ud det kan man tydeligt se her i københavns havn hvor

er sådan lidt tømmer her og

og lidt forskelligt og derfor synes jeg at man skal tænke på at det ikke altid er

hvordan det ser ud der lokker folkene til jeg håber at ministeren er enig i det

jeg håber vi finder en mindelig løsning på det men som sagt

virkelighed der er derude jeg forstår godt spørgsmålet for jeg har også noteret mig den debat som har været om den såkaldte centralisering af den kommunale erhvervsservice i forlængelse af forenklingsudvalgets forslag om at etablere nye kommunale erhvervshuse

skal vi lige holde skæg for sig og snot for sig

som nogle har diskuteret har været et forslag fra et forenklingsudvalg som er kommet med nogle forslag

endnu men et forenklingsudvalg er kommet

lægger ikke op til at tage erhvervsservicen fra kommunerne det der lægges op til er at kommunerne samarbejder mere om nogle af de mest specialiserede tilbud til virksomhederne

der har gjort gældende at man er ved at lukke de lokale erhvervskontorer

godt slå fast at regeringen ikke har nogen som helst ambitioner eller idé om at ville lukke de

er at oprette kommunale erhvervshuse med udgangspunkt i de nuværende kommunale væksthuse det betyder at

væksthuse til en smal gruppe af vækstvirksomheder gøres tilgængelige i de kommunale vækst og erhvervshuse for alle virksomheder

det har alle erhvervsorganisationer altså virksomhederne bakket op om og det er udgangspunktet for opgaven her

erhvervsservice bedst mulig vejledning ud til vores virksomheder og iværksættere vi har ikke kigget på systemerne og strukturerne og de aktører som lever af det nej vi har kigget på hvem er det vi vil hjælpe

at man er imod den centralisering som det udvalg ministeren har nedsat

vil lave ved at fjerne både det lokale og

forholder sig til det det forholder sig virkelig til virkeligheden det er dem der rådgiver de virksomheder der skal starte op og

noget for at lukke de lokale erhvervskontorer nej men hvis man gennemfører det der står i det papir

samtlige erhvervskontorer og samtlige borgmestre fra forskellige partier alle bakkede op om det samme de kunne simpelt hen ikke forstå at der findes en regering der nedsætter et udvalg der kommer med et forslag der vil flytte kompetencerne fra dem der har forstand på det over til et kontor i københavn langt væk det eneste decentrale der er i det her forslag som de er kommet med er at man kan få en landsdækkende bestyrelse med et sekretariat i silkeborg men det her skal jo også gælde i

vil vide om ministeren agter at gennemføre det som hans eget udvalg kommer

at når man giver erhvervsstøtte så er det jo erhvervsstøtte til virksomhederne til iværksætterne for at de kan få hjælp til at vokse sig større så er det ikke erhvervsstøtte til nogle konsulenter

erhvervsstøtte til virksomhederne

er at kommunerne vil få mere indflydelse vi går fra tre til to politiske niveauer i erhvervsfremmeindsatsen det betyder at regionerne ikke længere skal bedrive erhvervsfremme mens kommunerne får en større

som de har i dag og det vi ser på

ikke kan få lidt mere ud af at kommunerne samarbejder

den specialiserede vejledning og gør den tilgængelig for alle virksomheder så det er udgangspunktet udgangspunktet er og jeg tror egentlig en decentralisering

centralisering som ligger i forenklingsudvalgets

det jo det hele drejer sig om vi er helt enige om at vi skal have en erhvervsfremmestøtte der ikke har overlap

man kender alle sine positioner og alt det der men det der er blevet angrebet her ikke bare fra nordjylland men fra alle mulige forskellige steder i landet er den centralisering som udvalget lægger op til derfor vil jeg gerne høre

decentralisere erhvervsfremmeindsatsen

regeringen senere med vores udspil og vores udspil vil være fokuseret på at kommunerne har en vigtig rolle at spille i

vi skal sørge for at den erhvervsfremmeindsats er så tæt på virksomhederne

venstre og socialdemokratiet siger at det her ikke går

der findes en enkelt konservativ som

det er derfor jeg bare gerne vil vide agter ministeren at gennemføre

der ligger i centraliseringsudvalgets forslag

bliver opfattet som centralisering og man vil gerne beholde den lokale 11

rådgivning ude i det lokale led

fjerner et niveau jeg har da også noteret mig at

er positiv over for den her konstruktion

har misforstået det i nogle lokale erhvervsforeninger

slå i jorden med det samme udgangspunktet vil være at man selvfølgelig kan lave erhvervsfremmeindsatser i kommunerne det er vi helt

overlades til en upersonlig digital erhvervsrådgiver og søge deres lykke

fremragende venstrefolk som jeg sætter stor pris på i forhold til det lokale engagement siger det samme nemlig at det her er en centralisering

indtil nu i nordjylland har fordelt regionalt skal fremover fordeles nationalt kan ministeren ikke godt forstå de her mennesker både erhvervslivet kommunerne erhvervskontorerne erhvervscheferne kommer og siger

position er at vores fokus er virksomhederne og iværksætterne det er ikke konsulenterne

erhvervsfremmeindsatsen og derfor fjerner vi et led vi vil ikke

lukke kommunale erhvervskontorer og erhvervsråd det er de tre pointer som spørgeren bliver ved med at spørge

præmissen her at vi vil centralisere og lukke nogle lokale erhvervskontorer

og derfor synes jeg at ministeren skulle se at komme ud i virkeligheden og lytte til alle de forskellige virksomheder der er godt tilfredse med den rådgivning man får

det lokale erhvervskontor væksthuset i nordjylland har også skabt rigtig gode resultater

fra kommunerne fra erhvervsrådene hvad er det han vil svare

som hidtil jeg forstår simpelt hen ikke hvor ministeren har hentet inspiration

en person der er på planeten jorden så er det altså lidt vanskeligt at tale om hvad der foregår på planeten mars når det vi laver lovgivning

er på jorden og udgangspunktet for regeringen er tre ting vi

vi vil decentralisere ikke centralisere og kommunerne skal selvfølgelig stadig væk have lov til at have deres

alle mulige andre ting men det er udgangspunktet og det er det som regeringen står

sikker på vi nok skal nå en meget meget fornuftig aftale om

endelig beslutning omkring det her og så selvfølgelig også

om ministeren kan bekræfte at han sikkert allerede på nuværende tidspunkt har fået dusinvis af henvendelser

på det samme tema som den ærede spørger

spørger ministeren om her nemlig at der er en centralisering i det her som de virksomheder som ministeren har så meget omsorg for ikke har bedt om

og de ønsker alle sammen at bevare den lokale og regionale indflydelse

regering som viste at der er et overlap af aktiviteter at der er et spild af ressourcer

at man laver de samme ting og at der er de samme klynger rundtomkring så udgangspunktet for forenklingsudvalgets arbejde var en rapport som viste at man brugte pengene forkert og på samme måde det tror jeg alle uden undtagelse er enige i uden undtagelse derfor har kl jo også modtaget det her positivt og derfor har alle interesseorganisationer også modtaget

lave en bred aftale som tager udgangspunkt i

iværksætterne og som er decentral

af herre carsten kudsk fra dansk folkeparti jeg indleder med at give spørgeren mulighed for at oplæse spørgsmålet

som statens byggeforskningsinstitut lavede i to tusind og seksten rapporten siger helt grundlæggende at der kan være stor forskel på bygningers beregnede forbrug og deres faktiske forbrug det faktiske energiforbrug afhænger jo meget af om der bor en enkelt person i bygningen om der bor et forældrepar med tre teenagere om de har tyve eller to og tyve grader i stuen og så videre det er derfor ikke overraskende hvilket også fremhæves i rapportens konklusion hvor der står det er ikke overraskende at der ikke er sammenfald mellem teoretiske

men det er vigtigt at energimærket kan sammenlignes på tværs af bygninger derfor beregnes bygningers energibehov ud fra standardforudsætninger det vil sige at alle energimærker for parcelhuse er beregnet ud fra samme antagelse om hvem der bor i huset hvor mange de er og hvilken energiadfærd det er derfor ikke overraskende at der er forskel på bygningers beregnede og deres faktiske forbrug rapportens konklusion peger også på at det ikke er nok at fokusere på bygningernes fysiske egenskaber når vi skal fremme energibesparelser vi skal også fortsætte

arbejdet med at påvirke adfærden inde i bygningerne jeg er enig i konklusionen det er en forudsætning for energieffektive bygninger at de er tætte og velisolerede men vi skal også fokusere på adfærden i bygningerne gennem målrettet information endelig kan jeg sige at der i øjeblikket pågår en revision af energimærket i den forbindelse er forudsætningerne for beregnet forbrug og kommunikation af det faktiske energiforbrug

som har sagt at vi har haft et problem der svarer lidt til

får en fornemmelse af at de får en besparelse som reelt ikke holder vand det man har gjort i mange mange år

frem til at man siger det har været fint nok med en skærpelse men nu bliver man nødt til at kigge på

kommer ud for at deres følelse er at

man siger jo aldrig nogen sinde til borgeren nu skal du høre

reelt ikke kommer og det viser jo også bare at det her er noget man skal kigge på

når skærpelsen af bygningsreglementet kommer

en bedre klasse så begynder de også at skrue op i forhold til deres udgifter så hvis man skal lave den reelle

jo hidsigere bliver deres adfærd i forhold til den energibesparelse som de

på en helt ny måde så det ministeren skal til at kigge på

det nok er nødvendigt at gøre noget mere for at kommunikere om det her altså

der er forskel på hvad det beregnede og hvad det faktiske er men omvendt er det selvfølgelig også vigtigt at vi kan bruge energimærket til at sammenligne altså hvis man står i en købssituation

en folkepensionist der måske har haft et meget meget lavt energiforbrug og i det andet har boet en familie med tre børn så er det klart at de har haft et højere energiforbrug og det kan være samme

til kommunikationen omkring det her i forhold til hvordan vi i det hele taget indretter det og det er også

er ude så påpeger vedkommende ikke hvad de faktiske forhold er er

vil man til at begynde med nogle informationskampagner eller prøve at gøre noget for at forklare borgerne hvad det her reelt betyder

og den viden skal jo ligge til grund

købet dels for tilrettelæggelsen af økonomien

i forhold til hvilke investeringer det vil kunne være fornuftigt at gennemføre og det har herre carsten kudsk jo også været inde på i sit indledende spørgsmål

have tillid til det her mærke

også noget af det jeg i de drøftelser jeg har

lang tid det har taget og hvordan folk reelt

nu begynder den almindelige dansker at sætte sig ned

det vil være positivt hvis borgerne fik den samme fornemmelse for så fik vi også noget

kræve en massiv og stor kampagne i forhold til borgerne og det er jo det som jeg kan høre ministeren gerne vil

et meget lavt energiforbrug og så viste

ikke helt så langt på literen det er helt afgørende her og det gælder jo hvad enten det er biler eller boliger at man kan have tillid til det energimærke

stillet af herre carsten kudsk som jeg nu

lave ændringer i ordningen og det gælder i høj grad også for parcelhuse energimærket berører rigtig mange danskere og

at alle parter omkring mærket er med til at løfte opgaven i januar holdt jeg et meget konstruktivt møde

om energimærket på mødet inviterede jeg aktørerne til at hjælpe energi forsynings og klimaministeriet med at lave det nødvendige vidensgrundlag

helt konkret afholder ministeriet og energistyrelsen her i første halvår tre heldagsmøder

energimærket det gør vi for at al viden kan komme på bordet inden jeg skal træffe beslutninger om ændringer af mærket formålet er at få et energimærke der giver købere på boligmarkedet et klart billede af en bygnings energiforbrug samtidig skal energimærket i højere grad fremme energibesparelser ude i bygningerne jeg er rigtig glad for at se hvor stor

derfor ser jeg også frem til at få forelagt et samlet vidensgrundlag i sensommeren

i forhold til det forventede altså det beregnede forbrug som man vurderer for

med det faktiske det sjove er man så kigger på b c og resten af klasserne

anderledes forbrugeradfærd end hvis vi taler om b c eller d

den store forskel så der må jo være noget galt når de energikonsulenter og andre der kommer ud siger

en beregningsmodel i forhold til en aer og at den ikke stemmer overens ville det så ikke være klogere måske at kigge på energimærket jeg ved at blandt andet svenskerne

vi gør det at du får en energiklasse a det kan en rådgiver komme med som en midlertidig løsning

dit hus bliver en energiklasse a for det har jeg beregnet

jeg skal lige vide en ting den her beregnede værdi du kommer frem til er det også den man forventer og man har

hvis man siger i bor to eller tre eller fire mennesker sammen med en hund og en kat og

komme frem til nogle beregningsmodeller

få nogle reelle energimærker som stemmer overens

er et forbrug i forhold til er pensionist eller

en stor familie så vil energiforbruget selvfølgelig være en lille ændring

sjovt at ændringen er så stor i forhold til klasserne så undrer ministeren sig ikke over at der

er den store forskel i energiklasse a

også derfor at vi har indkaldt branchen til en drøftelse af det der er udfordringer uanset hvordan man gør det her en opgave der er bundet vi skal

dem der skal bruge energimærket får mest muligt ud af det

det bliver mest muligt anvendeligt ikke mindst i forhold til at kunne bruges som grundlag for at foretage

jo spild af penge

hvor man har gjort det i god tid og så siger man

tidspunkt og så kan man indrette boligen efter det og det er den måde kommunerne har gjort det på problemet er bare at

man skal kigge på det her på en ny måde det hjælper ikke

sagt digitale og tekniske løsninger til at reducere energiforbruget altså det vigtigste tror jeg er at en forbruger

jo helt afgørende og derfor lægger regeringen meget meget stor vægt på at når vi skal have lavet det her energimærke om skal det i

er nu være operationelt jeg har ikke opskriften på det og det er jo også baggrunden for at jeg gerne lytter til kloge mennesker som dig men også til branchen i det hele taget folk der har indsigt i det her som kan komme med gode ideer

energimærket og hvordan de har lavet de forskellige former for det kunne jo være at det var den type vi måske skulle implementere

hvert fald hørt at der skulle være meget positive erfaringer

den svenske model er det noget ministeren så også har planer om at tage med i grundlaget

til stede på det møde vi havde tilbage

og jeg har en ambition om at vi skal gøre det her rigtig rigtig grundigt og dermed også kigge på hvad

i landene omkring os så vi får indrettet

ordentligt grundlag for den enkelte familie

folketingsår i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger

så høj grad forpligtet af den udmærkede finanslovsaftale som regeringen indgik

dansk folkeparti hvor der var en række tiltag som både løftede økonomien ude i kommunerne for at sikre at der var flere varme hænder til stede men som også gik ind og kiggede på at

hvad vi fik ud af de midler vi brugte

ude i kommunerne også er så jeg føler mig sådan set

tilbage vil jeg bare sige at regeringen i den kommende tid skal til at diskutere

og det vi har set i de senere år og nu har vi ikke tallene for to tusind og sytten dem

fordi vi har et stort ansvar for at vores ældre medborgere får en god tid også den sidste tid

stiller spørgsmålet i dag er at vi har set at i hvert fald én kommune bornholms regionskommune allerede har været ude og tale om

at der er nogle kommuner der nu mener at man kan bruge færre penge på de ældre særlig set i det lys at der

en del af den her vedtagelse som jo i øvrigt er forfattet af regeringspartierne i fællesskab det er

folketinget påtaler over for kommunerne at ældreplejen er en kerneopgave for kommunerne og at nedprioritering af ældreplejen vil blive mødt med yderligere øremærkning af de midler kommunerne har til rådighed

det er jo særlig interessant når vi så ser at i hvert fald én kommune

nu begynder at tale om at fjerne midler fra ældreområdet derfor

jeg jo nysgerrig på om man i en økonomiaftale med kommunerne kunne gå ind og

at sige at

mener det her med at ældreområdet bestemt ikke har brug for færre midler det er jo et af de redskaber som regeringen har at regeringen via økonomiaftalen

sammen med kommunerne kan blive enige om at det her er et vigtigt område når vi nu har vedtaget det her sammen i folketinget

man man træder

er at sikre at de politiske beslutninger der tages i folketinget også udleves i virkeligheden ude i kommunerne når det er sagt forhandler jeg

med kommunernes landsforening og dermed kommunerne som helhed og ikke de otte og halvfems

men ville nok være en smule tidkrævende i forhold til

levet op til at bruge flere penge på

en ordfører fra folketinget det giver trods alt meget mere mening i en travl hverdag men så vil jeg blot opfordre finansministeren til at det i hvert fald var et redskab at man kunne gå ind og lave nogle mekanismer i sådan en økonomiaftale der gjorde at hvis kommunerne mod forventning skulle fjerne penge fra ældreområdet

har brugt flere penge på ældre så der er ikke grundlag for for mig at konstatere at kommunerne

skåret ned på ældreområdet

sundere og raskere og har mindre brug for hjælp fordi vi har mindre nedslidende arbejde

en større gruppe ældre så der bliver et træk

lige vejer ind og derfor er der også noget at kigge på

der

når vi så lægger penge oveni i forbindelse med en finanslov er det klart at

penge oven i det budget som kommunerne selv har vedtaget

der er jo ingen garanti for at en finanslov for næste år nødvendigvis tilfører

være fint at man forpligtede kommunerne til af egen drift at sikre at

finanslovsbevillinger og

bagudrettet med regnskabstallene og de nye regnskabstal der kommer men det vi kan sammenligne med de tal vi har inde baseret på de gamle opgørelser

har valgt at prioritere mere det betyder ikke at enkelte kommuner kan være udfordringer og der synes jeg at vi både fra folketingets side og fra lokalt hold skal være meget

til den dagsorden der fremgår af folketingets